henning hyllested rasmus nordqvist ida auken

jeg skal oplyse at det ikke kan udelukkes at der kommer en afstemning om punkt syv anden behandling af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

for et døgns tid siden fik to ændringsforslag som ændrer markant på det her lovforslag der er åbenbart blevet lavet en eller anden aftale i fredags som har medført at

ændret lidt på mulighederne for ministeren

reducere antallet af almene familieboliger til fyrre procent nu lægges der så ind at der hvis man har nogle boligområder

ikke ender med at fjerne tres procent af de almene familieboliger så kan det være man kan lave en dispensationsansøgning så man ender på halvtreds eller tres procent almene familieboliger jeg synes da det er interessant hvis det er den demokratiske proces som har medført at at der alligevel er et flertal som synes at der var for mange uhensigtsmæssigheder i den såkaldte parallelsamfundspakke som er på vej til at blive vedtaget men det fremgår ikke klart af ændringsforslagene hvad der er historikken bag det

for nogle møder der har været i fredags hvem har deltaget hvem skal have æren for de her to ændringsforslag det kunne da egentlig være interessant at få at vide for eksempel her ved andenbehandlingen hvad er årsagen til at man lægger det her snit

en hundrede beboere

kunne have gavn af det her ændringsforslag

også forestille sig mange andre muligheder

man ser på hvad beboernes indkomst er i forhold til

man faktisk frem til at hvis der bor nogen som er på den høje dagpengesats så tæller de

set med blandt de fattigste af beboerne er det tegn på at de så udgør et problem

ikke sige præcist så der er alle muligheder for at man egentlig kunne finde på rimelige

fjerne tres procent af de almene familieboliger jeg synes den her

parcelhuskvarterer parcelhuskvarterer

kan ikke lide beboerne derude og så fandt man på en lovgivning som kunne sikre at det kom til at ske det ville være helt absurd

er ved at ske i det angreb på den almene sektor som sker her ved anden og tredje behandling som er planlagt i den her uge

med det der bliver vedtaget her ved man ikke hvad

er for nogle områder som bliver de næste områder som kommer på de her lister og som nogle vil kalde hårde ghettoer det er så absurd og det løser ikke noget

pege fingre af boligområder og udskamme dem det der skal til for der er jo nogle steder der er problemer

er jo en beskæftigelsesindsats og den har været dybt fraværende i den proces der har været for at komme frem til nogle nogle aftaler mod parallelsamfund boligordførerne fik en rapport i går som gennemgår de her seksten områder som man nu laver særlovgivning på og jeg ville egentlig ønske at vi kunne lave en god høring om de her områder det er boligområder som er i en proces hvor man nogle steder har brugt trecifrede millionbeløb på at renovere boligerne

man har boligområder som er toprenoverede

i fredericia at søge dispensation

man ude i den almene boligsektor ikke er tilfreds med

er jo ikke et mål i sig selv at fjerne almene boliger enhedslistens holdning er

hvor de her seksten områder skal ind i en proces og lave en afviklingsplan for deres bebyggelse vi kommer til at have masser af konflikter om det her og så skal de pålægges at komme frem til at have en eller anden plan den første juli

er det min konklusion at grundloven jo er meget fin men

almene byggeri det synes jeg er en skændsel og jeg synes overhovedet ikke at de

hvad skal der så ske med med forslaget her ja jeg synes at der er god grund til at få en udvalgsbehandling som udreder det her hvad er konsekvenserne af de to ændringsforslag er det korrekt at det er noget som måske kunne komme fem boligområder til gode og hvad er så den saglige og faglige begrundelse for at man lægger snittet lige omkring

en hundrede beboere det har jeg ikke kunnet læse ud af den betænkning som er blevet runddelt til folketinget inden for det sidste døgn

skulle man så forestille sig at den udvalgsbehandling skulle være mellem anden og tredjebehandlingen her i løbet af

mellem anden og tredjebehandlingen så folketinget lidt bedre kan vide hvad der er på vej til at blive vedtaget men det er jo desværre sådan at man stemmer om de ændringsforslag lige om lidt og så er de jo vedtaget og er en del af loven og så har i selvfølgelig muligheden for at stemme det hele ned på torsdag

lars løkke redder os og udskriver valg inden loven blev vedtaget man kan håbe på at der

og at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling forhandlingen om afbrydelse foregår sådan at hver ordfører kan udtale sig for eller imod en afbrydelse og taletiden er en minut

den her sag hvad der er sket i fredags

jo en kendt mulighed i det politiske spil

har forstået på ministeren ministeren at det

en ny behandling vi skal have nye

for

forkastet og vi genoptager herefter forhandlingen

er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer otte og ni uden for betænkningen

de er vedtaget

det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

side ikke engang vil tillade når der er to ret vidtgående ændringsforslag

man sige drøftet i en udvalgsbehandling

man have tredjebehandlingen torsdag og så ville folketinget

træffe en beslutning men det har folketinget så ikke villet

godt forstå det hvis det sådan var den enogtyvende december og man ligesom

tid til det men at behandle lovforslag her som vedrører boliger for den million danskere der bor i almene boliger

to ændringsforslag som åbenbart er blevet aftalt på et eller andet møde i fredags og som så er blevet skrevet ind

klokken tolv i går det vil man ikke tillade

man kan få drøftet jeg synes det er besynderligt

synes jeg at det er et meget stort problem at man i lovgivningen

slut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

fordi de befinder sig i en juridisk gråzone og ikke som sådan har eksisteret i dansk ret lovforslaget følger op på de anbefalinger som skattelovrådet har givet vedrørende

i danmark i rapporten styrket indsats mod skattely trusts fra marts to tusind og atten

kommet med nogle anbefalinger som bliver omsat til et lovforslag nu

med en bred aftale i folketinget om retssikkerhedspakke

skabe et flertal der fremtvang forhandlinger om

skattely blev en af de opgaver skattelovrådet fik altså at se på forskellige elementer omkring lovgivningen der kan gøre danmark mere robust i

til at undgå skatteunddragelse og brug af skattely og en af tingene som blandt andet vi gjorde et nummer ud af var altså at få behandlet det her spørgsmål

de angelsaksiske common law lande

territorier og er noget af det som er notorisk berygtet for at blive brugt til

fondskonstruktion

stifter der overfører aktiver til en anden person en trustee med instruktion om at

forvalte de aktiver til fordel for en eller flere begunstigede beneficiaries og hele det her spørgsmål

at være den egentlige ejer af de her midler er jo så noget

skatteministeren siger i lovforslaget at det har til formål at følge op på de anbefalinger som er indeholdt i skattelovrådets rapport og altså en række ændringer med en

undgå den situation at en trust der er oprettet i udlandet

på båndlagt kapital uden kapitalejer

den her lovs § seksten k udvides så reglen også gælder ægtefæller eller andre nærtstående og således at den kan anvendes uanset at stifteren eller indskyderen aldrig har været fuldt skattepligtig kort fortalt

tiltag som gør den danske lovgivning mere robust som vi jo ynder at kalde det i

til at undgå misbrug af de her

sket i mellemtiden der fremlægges ikke rigtig nogen tal på hvad vi mon kan være gået glip af i danmark

en væsentlig del af problemstillingen i forhold til

mindske brugen af skattely og komme den skatteunddragelse til livs der koster de europæiske lande milliarder af kroner hvert år det er helt åbenlyst

vi har været med til at fremprovokere den her undersøgelse fra skattelovrådet og

en gennemførelse af de her fornuftige tiltag i loven så vi støtter det

ordfører som er herre

etableret skattelovrådet som vi kunne

om at undersøge forskellige dele af vores

den første opgave det fik var faktisk at kigge på på brugen af skattely

anbefalinger i forhold til

danske regler noget mere robuste og på den måde også

taber skatteprovenu fordi folk sidder og spekulerer via den vej det synes vi da er ganske fornuftigt så fra dansk

offentliggjort i forbindelse med

blev skattelovrådet nedsat da vi indgik

om at se på hvordan vi kunne kunne sikre tilstrækkelig robuste danske regler herunder håndtering af

derfor ikke tidligere været nævnt i dansk lovgivning derfor skal det nu sikres at det indgår i dansk lovgivning så vi sikrer borgernes rettigheder men også sikrer at der

forståelse af begrebet og en beskatning af

så vi

råd som vi har nedsat nemlig skattelovrådet for første gang her ved at sikre at de giver os en ekspertudvalgsanalyse af god og fornuftig skattelovgivning i forbindelse med

en trust skal beskattes efter reglerne

at imødegå de situationer hvor en trust kvalificeres forskelligt i danmark

et andet land på nuværende tidspunkt er det sådan at en trust kvalificeres forskelligt i danmark og i mange andre lande og det kan være problematisk vi finder det derfor helt retfærdigt at

nye og mere robuste regler for at undgå fifleri og komplikationer i forhold til den skattemæssige behandling af truster på tværs af landegrænser derudover indfører vi en beskatning af båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer det

socialdemokratiske ordfører nævnte på båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer eller rentenyder når kapitalen båndlægges af en dansk skattepligtig fysisk eller juridisk person det foreslås at indskudsafgiften udgør tyve procent af den båndlagte kapital

og på den måde sikrer vi at man ikke kan omgå dansk beskatning ved at etablere

endelig indfører vi at transaktioner med

skal omfattes af armslængdeprincippet og det foreslås derfor at de skattepligtige der har stiftet en trust eller indskudt beløb i en trust bliver skattepligtige af indkomsten fra trusten og på den måde undgår vi at stiftere kan spekulere i penge i trusten

i venstre er glade for den her rapport og vi er glade for belysningen af et meget kompliceret lovområde

skal hilse fra den konservative ordfører som desværre

være til stede og sige at de konservative også

var med i og som vi er meget glade for bekæmpelse af skattely har været en mærkesag for os i enhedslisten i

mange virksomheder på grund af forskellige huller i skattelovgivningen år efter år kan slippe med at betale nul kroner eller næsten nul kroner i skat

også en af de finter der kan bruges til at undslå sig for at betale til fællesskabet i den sammenhæng

har igangsat en række gode men også nødvendige initiativer for at bekæmpe de samfundsskadelige skattely

vi er langtfra i mål men man

styrket lovgivningen i de her år og tingene går i den rigtige retning vi har jo blandt andet også fået bedre styr på at registrere de reelle ejere altså dem som som reelt står står bag et firma

og som ikke skal kunne gemme sig

stråmænd eller andre for at skjule hvor formuerne kommer fra eller hvor de er på vej hen

det er jo med til at styrke grundlaget for at vi kan få betalt den skat til vores fælleskasse

det er jo et kompliceret område

fremmed for mange borgere i vores land da det jo er i udlandet man især bruger den her form så så det er jo sådan at

skattebetaling og lovforslaget indebærer udelukkende stramninger af lovgivningen

at vi får etableret klare regler så der ikke efterlades muligheder for at omgå de her lidt komplicerede forhold

er i folketinget om at vi skal have gjort noget ved det her

først lige begyndt som også en af min kollegaer sagde jeg vil da bare sige at jeg

ikke havde fået et massivt fokus

fra flere partier så min opfordring er hvis man oplever noget som man ikke synes er som det skal være hvis det strider imod ens egen integritet så

man kan sige fra det gælder hvis man er her i folketinget eller hvis man er i en kommune og

gøre det man skal også tænke på sin egen sikkerhed og på hvordan man selv kan komme videre men hvis man har mulighed for at gøre det

det det der i dag og for tiden gør at vi politikere kan træffe nogle gode beslutninger og måske rette op på et

skal betale den skat som vi har aftalt og ikke snyde

det ser vi jo desværre en del eksempler på hvor meget meget store beløb bliver flyttet rundt

derfor satte vi os ned alle partier og kiggede på forskellige initiativer vi kunne tage her i danmark men også på

at bede skattelovrådet om at kigge på truster

og dem kan vi med glæde støtte så vi kan få de bedst mulige regler til at undgå

rapport jeg synes det er rigtig godt at vi har et skattelovråd og

selv om problematikken med truster ikke er

en stor udfordring lande derfor synes jeg også det er er rettidig omhu

og sf kan selvfølgelig støtte

og

for indholdet for det har flere skatteordførere

har sagt nemlig at skattelovrådet som vi har nedsat i fællesskab

en bred politisk aftale mellem alle folketingets partier

at bekæmpe ulovlig skatteundgåelse og skattely er kommet med en anbefaling om

er en måde hvor man måske lovligt

i hvert fald en klar gråzone

af borgere og virksomheder

det man ser med hvidvask i bankerne og udbytteskat på skatteområdet at det det er vigtigt

det har de fleste heldigvis forstået men der er stadig væk nogle der ikke forstår

beslutning klog på den korte bane uklog på den lange bane

ind i at lave aggressiv skatteplanlægning der måske

grundigt om det der er lovligt er ikke nødvendigvis klogt og hvis man ikke tænker sig om

stramme op på reglerne det har vi gjort på en række områder i min tid som

har lukket huller hvor

peger på at man man kan bruge truster til

at undgå at betale den rigtige skat og en rimelig skat i danmark

modtagelse der har været her i folketingssalen i dag jeg ser frem til

meget brede energiaftale vi lavede lige før sommer og man kan sige at hvor hidtidige energiaftaler jo har haft det primære formål at sikre at vi producerer rigtig meget grøn energi så havde

den her energiaftale både det sigte at vi skal producere endnu mere grøn energi men også at vi skulle blive bedre til at bruge den og hvad angår det første altså om den grønne energi er vi jo glade for at vi fik skruet op for udbygningen med vedvarende energi men vi

gøre noget for at sikre at man bliver bedre til at

et af de steder hvor vi skal have vores grønne vindmøllestrøm ind er i fjernvarmesektoren derfor er det et meget meget vigtigt element at man nedsætter afgiften for at bruge grøn strøm i varmeproduktionen det er det her lovforslag med til at sikre

også andre steder hvor det kan være gavnligt

få presset grøn strøm ind i stedet for de sorte energikilder vi bruger i dag og derfor er der også på den generelle elafgift en gradvis nedsættelse det er generelt set et skridt i den rigtige retning så vi fastholder danmarks førerposition på det her område det er klart at jeg kunne lave en lang tale om energiforligets indhold og de diskussioner vi havde der men for så vidt angår det lovforslag vi står med i dag

elektrificeringen af fjernvarmen og i øvrigt støtter

om lovforslaget som udmønter den aftale vi

de andre partier sikkert også gør aftalen indeholdt rigtig mange gode tiltag hvoraf nogle

andet lempelsen af elafgiften og elvarmeafgiften og så fremrykningen af reduktionen af den grønne check at vi sænker elvarmeafgiften og elafgiften synes vi faktisk fra dansk folkepartis side

det kan være med til at elektrificere vores samfund og sikre en grøn omstilling så vi blandt andet i større grad måske bruger varmepumper til vores opvarmning af huse

blandt andet vindmøller men det er jo lige så afgørende at vi også får

brugt den energi vi producerer og ved at sænke

huse og det er ganske fornuftigt

fornuftig balance der er i energiaftalen

at vi får produceret noget vedvarende energi vindmøller

grad ved havvindmølleparker i fremtiden

vi også får brugt det så derfor er det godt og fornuftigt at vi har en aftale der går på to ben

det foreslås som tidligere ordførere også har sagt at nedsætte elvarmeafgiften den almindelige elafgift og at

fremrykke en reduktion af den grønne check

det med til at sikre at vi får et mere grønt og energieffektivt

og det vil være rigtig godt for hele danmark og sikre at vi vil bevæge os i en mere grøn retning helt konkret

og en og tyve og nu lemper vi elvarmeafgiften yderligere med en

det betyder at elvarmeafgiften nedsættes med femten

en og tyve fra og med

massiv sænkelse og så fremrykkes reduktionen af den grønne check så den indfases fuldt ud fra

og fem og tyve den grønne omstilling er et vigtigt skridt på vej hen imod et mere omkostnings og energieffektivt danmark

så bygget ind i energiaftalen at vi skal kigge på om disse

kigget på det forhold jeg kunne godt savne

så muligt at det kommer på et senere tidspunkt men jeg synes vi har

i hvilket omfang de her sænkede afgifter kan sikre at vi får

mere overskudsvarme ind i systemet for

ikke sikkert at det sker bare uden videre med de her sænkelser så

ret god mening for at fremme den grønne omstilling

helt personligt eksempel til dem der sidder og lytter med derhjemme

ikke nødvendigvis alting man kan gå forrest med

har vi haft mange uger hvor vi har drøftet spændende sager om

vi er med til at gå forrest eller om vi er med til at starte med os selv med den grønne omstilling jeg kan oplyse at

brændeovn bruger til lidt hyggeopvarmning

vi også købt en varmepumpe og det var jeg stolt af da jeg ringede til christian poll og fortalte det så generelt

vi for det her forslag og vi ser det som

at folketinget igen er enige om noget så

sker som led i implementeringen af energiaftalen som det allerede er nævnt flere gange i liberal alliance synes vi det er godt at det danske afgiftssystem understøtter en elektrificering af det danske samfund især når det går hånd i hånd med skatte og afgiftslettelser jo større grad man elektrificerer i

der produceres rigtig meget af i danmark det synes vi er den rigtige vej at gå og derfor støtter vi

nemmere for fjernvarmeværker for forbrugere og

forskellige ting af for

bruge strøm til varmeproduktion det er rigtig vigtigt for den grønne omstilling og for at gøre noget ved

det vil sige at vi roligt kan bruge strøm til varmeproduktion uden at det skader klimaet i modsætning til at brænde noget af i den forbindelse har elvarmeafgiften været en forhindring fordi den har gjort at det ikke har været rentabelt for fjernvarmeværker og forbrugere

gå over til at bruge strøm til varmeproduktion

afgift bliver nu lempet med den her lov og det er vi rigtig glade for det har været en mærkesag fra vores side igennem længere tid og derfor kan vi varmt støtte

tak for

er en del af den her aftale og vi synes at det er en rigtig god idé

så vi kan holde det løfte vi gav hinanden med energiaftalen om at vi vil sætte

den grønne omstilling som

rigtig mange steder hvor man bruger fossile brændsler til at varme op nogle af os

der bliver varmet op med fossile brændsler det

som herre rené gade også var inde på

nøjes med at bruge sin brændeovn til lidt hygge og ikke som den primære kilde til opvarmning for

vi har også givet hinanden det løfte at vores el skal være fuldstændig grøn og

understøtte den udvikling og

fællesskab også sætte fart

fossile brændsler fuldstændig

energiaftalen fra i sommers bag energiaftalen står et samlet folketing og det er vigtigt fordi energipolitik er langsigtet tænk sig at man har samlet én regering ni partier og fire statsministerkandidater om den samme energipolitik

godt vi kan være lidt stolte af det er da fantastisk energiaftalen har stor betydning for vores klima faktisk så stor betydning at

får dækket fem og halvtreds procent af danmarks energiforbrug med vedvarende energikilder

og tredive fem og halvtreds procent vi er kommet langt og det er også en vigtig prioritet for det konservative folkeparti at vi fortsætter en

ambitiøs kurs på miljø og klimaområdet lovforslaget her

udmønter den del som letter elvarmeafgiften og elafgiften dermed gøres det også mere attraktivt for boligejerne for eksempel

investere mere i miljørigtige og klimarigtige løsninger til opvarmning som for eksempel varmepumper

samtidig gør vi også med vores energiaftale vores elproduktion grønnere og grønnere i det konservative folkeparti arbejder vi også for at understøtte elektrificeringen af vores samfund fordi det er den rigtige klimamæssige kurs vi har lettet pso afgiften elafgiften og elvarmeafgiften

næste tiltag i den række lå faktisk i regeringens

lettelse af elvarmeafgiften på sommerhuse med de her tiltag og det forslag som vi behandler nu gør vi det billigere at være dansker samtidig med at vi gør det

det er det rigtige valg for vores børn og vores børnebørn

som flere ordførere også har været inde på fordi vi udmønter energiaftalen som alle folketingets partier

godt billede på dansk politik for hvis man tænder for

vi skændes og slås men vi har en politisk samtale og drøfter forskellige ting som vi

er afgørende for den grønne omstilling er jo at der er tryghed og sikkerhed for dem der ønsker at investere i den grønne omstilling i danmark og de udenlandske investorer vi skal lokke til udefra og det er der jo når man har

er lavet hvor alle folketingets partier

i dag ved det her lovforslag og konkret betyder aftalen jo at vi får en reduktion både af den almindelige elafgift og elvarmeafgiften

det der udfordrer os i danmark på skatteområdet jo at vi af historiske årsager fordi vi har ønsket et stort velfærdssamfund

og haft mange udgifter for at finansiere

lagt skatter og afgifter på alverdens ting

ind i her mange år efter er at de afgifter der af historiske årsager er indført primært som finansieringskilder i dag forhindrer andre politiske ønsker

vores høje elafgifter

er i realiteten en showstopper for den grønne omstilling fordi det bedre kan betale sig at bruge de mere forurenende

derfor skal i mål med den grønne omstilling

vedvarende energi ikke bare er noget vi skal kaste en masse skattekroner efter og producere men også skal være noget vi samfundsøkonomisk får en gevinst af så skal

vi bruger det og det er vores elafgift og

et stort og vigtigt skridt med

det her lovforslag og det vil forhåbentlig føre til at vi bruger

det bedre kan betale sig at bruge den grønne el som

lever vi op til det jeg som skatteminister også synes er vigtigt fordi det står i regeringsgrundlaget

mit partis holdning nemlig at vi gør det billigere

folketinget som jo ikke altid er så begejstret for at lette skatten godt kan se at det er rimeligt at at man letter på de her elafgifter det slår da også igennem sådan at

største lempelser

hvor udgiften til el fylder mest

i budgettet så fordelingsmæssigt

ikke noget at komme efter i forhold til den grønne skattelettelse vi giver her på på energiområdet vi fremrykker så også den grønne check og det er en del af den finansiering der er aftalt i energiaftalen ja men med de ord og ønsket om

at få lavet en aftale som retter op

rigtig glad for lykkedes og jeg synes også det tog for lang tid inden det lykkedes men vi havde

med en god aftale synes jeg som skal gøre noget ved at spillemarkedet i danmark om end det er blevet væsentlig bedre reguleret end det var tidligere hvor vores monopol på det var

har medført et stigende antal spilleafhængige ludomaner ikke mindst blandt unge mænd derfor fik vi lavet en aftale

en uafhængig ludomanihotline et loft over de bonustilbud som bliver brugt til

fastholde og og lokke flere til at spille også mere end hvad der er godt

holde øje med usunde spilmønstre blandt deres kunder forbedringer af det her register rofus som man kan tilmelde sig og derved udelukke sig selv fra spil og andre gode elementer i den aftale som jeg

nu hvor jeg har lov til at have ordet her fra folketingets talerstol om den her sag

også klar til yderligere for eksempel det at pålægge en højere afgift på de

ting som vi har glemt og som vi ikke fik med i behandlingen her fordi

men som vi måske kan nå her i udvalgsbehandlingen jeg vil i hvert fald appellere til skatteministeren om at vi når at få en drøftelse af i det her forløb nemlig det der handler om

hen er så gode at de bliver begrænset i hvordan de kan spille sådan er reglerne jo

fra at spille hos dem jeg har fået nogle eksempler ind i min indbakke der er også et medie der har

det at finde en ordning på hvordan man må limitere

minimum skal tilbyde alle de må spille for hos en synes jeg er en drøftelse værd som vi

er altså to tiltag der handler om gebyrfinansiering af ludomanilinjen og af det hvidvasktilsyn

som spillemyndigheden skal udføre

de udgifter der er ved at drive den her uafhængige offentlige ludomanilinje

et hvidvasktilsyn af spilfirmaerne fra spillemyndighedens side det er altså også en del af den politiske aftale

for hvordan man betaler afgift hvis man har en spillehal eller driver et kasino

årrække det var ikke så vigtigt for os det var meget på regeringens foranledning at det er med i aftalen

kan derfor også støtte begge de her elementer

sidste gang vi skal have holdt øje med spillemarkedet for at undgå

alle de ulykker det fører til i mange menneskers liv

altså også et spørgsmål om om rimeligheden i forhold til dem

ender med at have gevinster

ved at drive et spilfirma og lave væddemål med borgerne

radikale venstre og sf egentlig en gammel forligskreds helt tilbage fra da vi lavede

den delvise liberalisering af spilmarkedet hvor hovedformålet jo

at undgå et illegalt spilmarked og ved at lave en liberalisering fik vi dem på et reguleret marked

at være en stor succes fordi vi nu kan stille krav til udbyderne men samtidig også måske i større grad kan få fat i dem som ikke kan håndtere spillet og som får problemer med det blandt andet ludomaner denne

hjælpe de mennesker som har udfordring med det blandt andet som den

ordfører også nævnte en ludomanihotline

også ganske fornuftigt at det bliver bredt ud så de de andre udbydere også tager deres del af ansvaret det bliver det jo så ved at de så får en som ligger i et uafhængigt regi i

til spiludbyderne og at de alle sammen er med til at

finansiere det det synes vi da er ganske fornuftigt

landbaserede kasinoer og spilleautomater

er der nogle grænser for hvornår de lige pludselig får et ret kraftigt hak opad i afgiften det er en grænse der ikke har været reguleret i rigtig mange år sytten år for spilleautomater og fem og tyve år for kasinoer så det

set kun rimeligt at vi også sørger for at de at de grænser følger med tiden

aftalen var sådan set rigtig god og indeholdt rigtig mange gode tiltag

her fordi resten bliver udmøntet via bekendtgørelser eller via et adfærdskodeks som så skal drøftes sammen med branchen men

set rigtig mange gode ting hvor vi også forholder os til hvordan vi måske kan regulere reklamer på en mere hensigtsmæssig måde i dag altså hvor de blandt andet skal pålægges at de også informerer om at der er den her hotline at der er et rofus register hvor man kan udelukke sig

rigtig mange gode tiltag

bruger af spilmarkedet

små beløb eller man har spillet ganske få gange bliver udelukket

være nogle ting man kan justere på

regeringen herunder også venstre som mit parti jo

dansk folkeparti socialdemokratiet radikale venstre og socialistisk folkeparti en aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftalen det skyldes jo at vi

aftale om en delvis liberalisering af spillemarkedet

gør at vi ikke har det her store sorte spillemarked i danmark men samtidig er der nogle problemer med folk der bliver afhængige af spil

rent faktisk udmøntes i lov

at gøre hvad vi kan for at undgå at børn og unge og også voksne udvikler spilafhængighed dem der er spilafhængige skal vi hjælpe center for ludomani behandler i gennemsnit syv hundrede mennesker om året mod ludomani i to tusind og sytten var otte og tyve procent af klienterne under fem og tyve år i to tusind og ni var tallet syv procent det synes jeg er dybt ulykkeligt

dæmme op for den udvikling de andre ordførere har sådan set været inde på de tre elementer som vi rent konkret skal lovgive om her nemlig en gebyrfinansiering af spillemyndighedens omkostninger forbundet med spilafhængighed

herunder også beskyttelse af spillere mod at udvikle spilafhængighed via blandt andet oplysning og forebyggelse opretholdelse og drift af en spilafhængighedshotline til dem der søger hjælp

den ikke ligger hos en

af dem der udbyder spil men men hos en myndighed

af spil det mener jeg er tre

er en rigtig god aftale og jeg håber at den kan hjælpe i forhold til spilafhængighed på den baggrund skal

en gebyrfinansiering af spilmyndighedens omkostninger forbundet med indsats mod hvidvask

indeksering af de her progressionsgrænser som gør at den fremover skal følge den normale regulering

de to elementer der vedrører gebyrfinansiering så enhedslisten er positiv over

implementeres en del af den spilaftale

blev indgået mellem regeringspartierne og socialdemokratiet dansk folkeparti sf og radikale venstre i to tusind og tolv

blev spillemarkedet i danmark liberaliseret det betyder at et ureguleret marked blev reguleret og det er jeg som liberal meget glad for liberaliseringen har ikke medført at flere er gået i gang med at spille faktisk forholder det sig modsat der er dog nogle få spillere som ikke rigtig kan styre deres spillelyst

dem mener et flertal i folketinget

vi skal forsøge at redde fra dem selv

til at komme af med sin spilafhængighed

i kasinoer og på spilleautomater fremover også blive reguleret med prisudviklingen

og det betyder meget for nogle af de her virksomheder eksempelvis en virksomhed som

er hensigten med aftalen jo også rigtig god synes vi i forhold til

fra sig selv som min tidligere ordførerkollega

også svært med at gå ind og begrænse folks frihed til at gøre som de egentlig har lyst til men jeg synes at

vægtningen her og det synes ordføreren

et større hensyn til de problemer der kan komme ud af at

så er det fornuftigt at lægge en større del af ansvaret over på dem vi kan aldrig nogen sinde

ansvaret for at spille og måske blive spilleafhængig men der er sket en udvikling og jeg skal nok gøre det kort her

en tipskupon eller en oddsetkupon en gang om ugen men

bliver eksponeret for spilreklamer med seje mænd og kvinder der dyrker en eller anden sport som de ser op til allerede fra tre fire årsalderen imens de sidder

bliver eksponeret for det ja ja

det bare ikke den virkelighed man møder derude heller ikke i gadebilledet med outdoorreklamer

sociale ansvar og det oplever

også de langt hen ad vejen er meget villige til når vi presser lidt med

vi er også meget positive over

i aftalen og vi er selvfølgelig derfor også med

som implementerer de ting der netop krævede lovgivning i alle de forhandlinger vi har haft

spillovgivningen og når vi har har forhandlet spilleloven

ligger sf meget på sinde at have en indsats

man kan beskytte folk mod sig selv jeg må bare

forpligtelse som politikere fordi vi har valgt en indretning i danmark hvor vi tjener penge endda ret mange penge på

en stigning i antallet af folk der har

og ludomaniproblemer på trods af den glædelige nyhed at færre egentlig

dem der gør det er der altså en stigning i

at omkostninger netop i forbindelse med spilafhængighed og den her hotline som også er blevet omtalt og vi laver også en indeksering af progressionsgrænserne for afgift af spil i kasinoer og spilleautomater

nogle penge af til men også at lægge det over på udbyderne at være med til at finansiere den her indsats fordi vi kan se jeg tror det var venstres ordfører der var inde på det at der er nogle der har problemer

de nye muligheder for for spil

også giver nogle udfordringer og det er

en farlig udvikling som vi skal være meget på vagt over for jeg tror det her bliver et område som vi fortsat vil blive ved med at

man kan sætte sig selv i karantæne så at sige jeg tror heller ikke det er nok med

på computerskærmen hvor der måske ikke er er

så mange der lægger mærke til om nogen kommer i problemer at vi konstant

det er for nogle mekanismer man må bruge når man spiller

alt det ligger lidt uden for lovforslaget her det er bare for at sige at indsatsen mod spilafhængighed er noget

i kredsen af partier der er med i det her men sf

det er jo særlig med fokus på hvordan vi hjælper nogle

af spilafhængighed at vi var inde og regulere da vi lavede

i to tusind og tolv blev det danske spillemarked liberaliseret

det betød så også at der var nye udbydere af forskellige spil som fik mulighed for lovligt at udbyde spil i danmark dermed fik man

også gjort op med et

regulerede forhold liberalisering

forudsætter selvfølgelig også at der er fokus på forbrugerbeskyttelsen gennem oplysning og hjælp og regulering

vi også fra konservativ side rigtig godt tilfredse med at vi har fået indgået den aftale fordi vi styrker indsatsen i forhold til forbrugerbeskyttelsen og giver bedre tiltag til at bekæmpe ludomani og hjælpe de mennesker som havner i spilafhængighed det konkrete lovforslag her skal blandt andet sikre et initiativ til at hjælpe spilafhængige

vejledning derudover indeholder lovforslaget en indeksering af progressionsgrænsen

for afgift af spil i landbaserede kasinoer og spilleautomater hvilket vi også kan bakke op om det er nogle grænser som ikke reguleret i mange år og vi synes det giver god mening at få dem

inde på gennemfører to elementer fra spilaftalen vi indgik i juni sidste år

meget bred aftale og når der ikke er flere partier med

og den opererer vi så ud fra der eksisterer to

sige det er boligforliget og så er det det her spilområde

stemmeaftaler hvor der gælder noget andet

jeg glæder mig over at det er den kreds af partier der med til at liberalisere spilmarkedet yderligere nemlig i januar i år hvor flere spiludbydere

hunde liberaliseringen sikrer fair konkurrencevilkår mellem de forskellige udbydere men en liberalisering og det skal

uden konsekvenser liberaliseringen stiller krav til spilmarkedet om at udbyde ansvarlige

aktive i den tidligere spilforligskreds

skal vi værne om hvis vi kigger på vives ludomaniundersøgelse

i to tusind og seksten end for ti år siden

viser undersøgelsen at antallet af personer med egentlig spilafhængighed er steget lidt i perioden

spilaftalen i juni sidste år med de initiativer der er beskrevet her i lovforslaget

spilafhængighed på en så effektiv måde som det i øvrigt er muligt lovforslaget indeholder så to

uvildig

der får hjælp for deres spilafhængighed spillerne vil få mulighed for at ringe ind anonymt og tale om deres spilproblemer søge råd og vejledning

få oplysning om behandlingsinstitutioner og muligheden for

selvudelukkelse fra spil i spillemyndighedens register rofus

står for register over frivilligt udelukkede spillere

at vi med aftalen også giver en mindre lettelse til brancher der som bekendt bidrager til såvel finansiering af det frivillige foreningsliv som til statskassen vi regulerer nemlig progressionsgrænsen for afgift af spil i landbaserede kasinoer på spilleautomater i både spillehaller og restaurationer

fulgt med prisudviklingen og det indebærer at grænserne gradvis udhules og derfor

progressionsgrænsen indekseres så de fremadrettet følger prisudviklingen og branchen kan med det initiativ se frem til en årlig umiddelbar lettelse på en million og nitten stigende til fem million

det lyder måske ikke af meget

fordi vi i danmark modsat andre lande har kasinoer over det hele

med til at lokke nogle til hotellet

gadehjørne i danmark på den anden side synes jeg som skatteminister

finde en løsning hvor hvor nogle af de her kasinoer

og den forretning der ligger bag uden at vi kaster

millioner efter dem afslutningsvis

sige at lovforslaget kun udmønter to elementer fra spilaftalen aftalen indeholder også en række andre initiativer der skal begrænse spilafhængighed i videre omfang herunder begrænsning

initiativer bliver gennemført ved ændringer af diverse bekendtgørelser på spilområdet og ved et adfærdskodeks for branchen som udarbejdes i samarbejde med

aftalt at hvis branchen ikke er forstående og følger de politiske signaler som partierne bag aftalen ønsker at sende og de er lette at forstå hvis man læser aftalen jamen

et adfærdskodeks så må vi simpelt hen lovgive

det spilmarked vi har og den forståelse aktørerne også har både danske spil som en meget stor statslig ejet aktør men også nogle af de andre spiloperatører at at de skal

har været her i folketingssalen og ser frem til til den videre lovbehandling og udvalgsbehandling

unoterede og som befinder sig i en opstarts eller vækstfase skal have lettere adgang til risikovillig kapital det kan de have svært ved

små og mellemstore unoterede virksomheder under forskellige særlige

både hvis man laver en direkte investering og hvis man gør det som led i

formål og samme type af investering for øje socialdemokratiet støtter intentionen om at få flere danskere til at investere direkte i virksomheder ligesom vi gerne vil forbedre rammerne for nystartede iværksættere derfor har vi faktisk også selv foreslået at der udarbejdes en model for gunstigere skatteforhold for investorer

i det udspil vi er kommet med

vækst der virker fra foråret to tusind og sytten

peget på at man med fordel kunne lade sig inspirere af de modeller der er i nogle af vores

regeringen og aftalepartierne bag den her aftale har fundet frem til at lave et investorfradrag

man ville kunne misbruge den form for

det som vi er mere skeptiske ved er jo den størrelse som fradraget

ender med at få i første omgang skal det være på firehundredetusind

fra to tusind og tre og tyve sættes det op til ottehundredetusind

det handler om de direkte investeringer

det på de firehundredetusind

men med den model der er foreslået nu

på velfærd i stedet for sådan ville vi hellere prioritere det der går fra de firehundredetusind

i forvejen har mest og en af de måder

man i den her valgperiode er kommet uden om det at man ikke har kunnet sætte topskatten ned hvad man gerne ville fra regeringens side men så fundet nogle andre veje

for nylig fået oplyst i et svar til folketingets finansudvalg at det her forslag alene

ikke støtte modellen som den ligger her vi vil forsøge at lykkes med i udvalgsbehandlingen at sige at vi skal holde den på de firehundredetusind

og femogtyvetusind kroner det ville kunne få vores opbakning

sætte den op til de til de høje beløb efterfølgende i to tusind og tre og tyve med de omkostninger og den synes vi

det medfører ny beskæftigelse gode job god løn og så videre

egentlig gøre for at gøre det mere attraktivt for folk

investere i stedet for bare at have deres penge stående passivt i

og bringer det videre fra noget der handler om almindelige menneskers sparekroner til at være en ret markant lettelse for dem der har mange penge til at udnytte det meget høje fradrag

også her har jeg jo lige redegjort for i min ordførertale at vi faktisk støtter det at lave et

men er modstandere af at at gøre det så stort

så er vi ude over at det handler om at få

nogle der ikke i forvejen laver den her form form for investering eller får lidt mere gang i det

til at det at det bliver en uforholdsmæssig stor

kan foretage den her form for investering uden at

så stort som det vil ende med at blive hvis man følger lovforslaget helt til ende

joachim b olsen gerne vil have et stort flertal bag lovforslaget

vælger så at pege på et andet forslag som er kommet fra den her regering nemlig en aktiesparekonto som en måde at få folk til at investere mere det er jo så kun i noterede selskaber

handler jo om unoterede selskaber

er jo tale om et regeringsforslag her som

af egne forslag det er fint nok at man vil støtte

socialdemokratiet gøre for at der kommer flere investeringer i virksomheder i danmark hvad har

forslag der kan hjælpe nogle af de her

det er mange år siden der er kommet en ny stor virksomhed i danmark vi ser at mange

og så det jeg fulgte op med at sige som er tilfældet her omkring unoterede

som vi faktisk selv foreslog inden det blev en aftale regeringen indgik med dansk folkeparti og radikale venstre

uenige om hvor stort det skal være

sige at jeg er enig i at det er godt at få flere investeringer der er brug for mere kapital til den her form for virksomheder

har mere forstand på at gøre det end andre så inden man kaster sig ud i at sige til

almindelige lønmodtagere at de bare skal investere i alle mulige ting skal

og det radikale venstre i den her

fokus på at skaffe kapital til

faglært arbejdskraft i hvert fald det jeg selv personligt støder på når jeg møder både lokale og nationale virksomheder i aftalen havde vi jo fokus på det via flere forskellige

kunne frigøre nogle pensionsmidler som jo typisk kan stå ret passivt

til at investere i aktier aktiesparekontoen har allerede været en del af debatten

er forskellige steder i deres livscyklus og investorfradraget

måske kan være allersværest at få fat i kapital til at drive sin virksomhed

fradraget gives jo til fysiske personer og egentlig ikke til virksomheder typisk kunne

et holdingselskab her er det så fysiske personer og derfor vil

mest af alt vil blive brugt af familiemedlemmer gode venner eller folk i

nære omgangskreds som vil investere i en god idé som man nu ved

et familiemedlem har det gode ved det er

sparer nogle finansieringsomkostninger fordi man så måske i mindre grad

positivt den konkrete model er jo som

at man kan investere i unoterede aktier og få det her fradrag

fradrag for halvdelen af investeringen og så på tredive

bare femten procent af hele investeringen i stedet for altså det ville

administrere men kunne man så ikke bare sige

var tredive procent af hele investeringen så man satte satsen ned til det halve

det er kompliceret men der er brug for værnsregler for ikke bliver snydt med det her men

ingen grund til at vi gør det mere kompliceret end der egentlig er behov for så hvorfor skal man

hele investeringen og så måske sætte satsen ned

det gør vi vi synes det er et godt tiltag

skaffe kapital til virksomheder der er i

måske bare en lille ændring vi kunne overveje for ikke at gøre det mere kompliceret end der

i dag en del af udmøntningen af aftalen om erhvervs

fra to tusind og sytten og en af delmålsætningerne med den her aftale var at styrke iværksætter og aktiekulturen

god iværksætter og aktiekultur og en hel del af de mindre iværksættervirksomheder der starter vælger at børsnotere sig i for eksempel sverige eller andre steder fordi det simpelt

finde kapitalen i danmark og det er et strukturelt problem i danmark hvis vi gerne vil have vækst og det vil vi gerne så det søger vi

at komme til livs her vi har med investorfradraget valgt en model hvor små og mellemstore virksomheder der befinder sig i en opstarts eller vækstfase kan få lettere adgang til risikovillig kapital gennem en lempelse af beskatning af investorerne tanken er at personer der har skattepligt i danmark årligt skal have

for at fradrage og det har flere ordførere været inde på halvdelen af investeringerne for op til firehundredetusind kroner i hvert af indkomstårene

to og tyve og halvdelen af investeringerne for op til ottehundredetusind kroner i indkomstårene

og tre og tyve og frem fradragsretten vil omfatte både direkte investeringer ved erhvervelse af aktier

og indirekte investeringer i form af køb af andele i investeringsfradragsfonde der investerer i målselskaber fradraget skal i begge sammenhænge gives med et ligningsmæssigt fradrag som den tidligere også var inde på med en skatteværdi på tredive procent i en gennemsnitskommune grundlæggende synes jeg det er fornuftigt at vi sikrer en balance der kan sikre en tilgængelighed af kapital for opstarts og vækstvirksomheder samtidig med at vi med investorfradraget en bred gruppe af potentielle investorer incitament til at foretage investeringer med baggrund i en skattemæssig fordel så der er fundet en god afvejning afvejning sted og vi håber det kan give en bedre

er jo endnu en rigmandsgave fra erhvervs og iværksætterpakken som den hedder og det her drejer sig om

modsat aktiesparekontoen som vi tidligere har debatteret her i salen så er investorfradraget målrettet små og mellemstore virksomheder der er unoterede selskaber altså selskaber som ikke er på børsen det er et forsøg på at skaffe mere risikovillig kapital til nogle mindre virksomheder og det er jo sådan set

gør det på investorfradraget vil give personer som foretager direkte investeringer i de omfattede virksomheder i loven mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til firehundredetusind

to og tyve og halvdelen af investeringer for op til

det kan ske ved indirekte investering gennem

og der vil halvdelen af investeringerne for op til ethundrede og femogtyvetusind kroner kunne fradrages i hvert af indkomstårene

og tre og tyve og frem vil være fradrag for halvdelen af investeringer for op til

at jeg læser tallene op er for at sige at når vi er oppe i den her

nærmest overflødigt at sige at det jo er folk der har ret store indkomster og dermed store beløb til fri disposition som kan udnytte den her

også vigtigt at bemærke og der synes jeg at nogle

at stemme for det her lovforslag måske skal spidse lidt ører at definitionen på små og mellemstore virksomheder

er lidt interessant fordi man følger eu definitionen der står det foreslås derfor at målselskabet på investeringstidspunktet skal være omfattet af kategorien små eller mellemstore virksomheder det vil sige at selskabet skal beskæftige under

og jeg tænker i mit stille sind at hvis man har

det virker som et lidt mærkeligt redskab og igen får man mistanken om at det mere er skattelettelsen der ligger i det her

er effekten for virksomhederne som man er

har jo også en vigtig pointe i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag og det er om man ikke skaber et skattehul som kræver øget kontrolindsats i skattestyrelsen ae skriver udover at store dele af skattelettelserne er forbeholdt en eksklusiv gruppe af personer med meget høje indkomster vil blandt andet det nye investorfradrag åbne op for en række spekulationsmuligheder for at nedbringe skatten alene investorfradraget kan således give en gevinst helt op til

det er endnu uklart hvordan skat vil undgå spekulation i disse nye regler

spørgsmålstegn ved hvad regeringen

kunne investorfradraget maksimalt give en gevinst på tredstusind kroner mod de ethundrede og syvoghalvtredstusindfemhundrede som jeg lige har læst op men med aftalen er det jo så blevet næsten

kroner større og alligevel forventer man her at mindreprovenuet vil være på to hundrede million

det understreger usikkerheden ved de her provenuberegninger og jeg har allerede inden førstebehandlingen her faktisk sendt nogle spørgsmål af sted også

risikerer at blive meget dyrere end antaget der står selv at der er stor økonomisk usikkerhed omkring det

slå et hul i kassen så vidt jeg kan se i og med at der er meget stor usikkerhed om hvad for nogle virksomheder det her omfatter

virker mærkeligt at det kun skulle give et mindreprovenu i statskassen altså et tab på to

million kroner vi må have en eller anden evaluering af det her efter en to eller tre år jeg synes det virker meget usikkert

for eksempel to personer som kender hinanden og som hver har et selskab investere i hinandens virksomhed og begge to hæve fradraget

lovforslag og derfor har jeg allerede stillet

indfører vi et nyt investorfradrag for personer som investerer i små og mellemstore unoterede virksomheder investeringerne kan ske direkte eller indirekte via investeringsfradragsfonde frem mod to tusind og tre og tyve vil halvdelen af en direkte investering på op til firehundredetusind kroner kunne fradrages fra to tusind og tre og tyve vil beløbet blive fordoblet til ottehundredetusind kroner ved indirekte investeringer vil halvdelen af investeringer op til ethundrede og femogtyvetusind kroner kunne fradrages dette beløb vil ligeledes blive fordoblet fra to tusind og tre og tyve og frem

siden to tusind og tretten

er der skabt tre og fyrre såkaldte unicorns i europa det er nye selskaber med en værdi på over en milliard dollar fem af disse er skabt af danskere det er flere end der er blevet skabt i tyskland så vi har faktisk rigtig

danmark i hvert fald med udspring i danmark som formår at få succes det skal vi glæde os over desværre

har alle disse fem nu store virksomheder valgt at flytte deres hovedsæde til usa tænk hvis de havde valgt at beholde deres hovedsæde i

vi bliver nødt til at få en diskussion om

ingen er tjent med at de høje kapitalskatter er med med til at skræmme virksomheder væk fra vores land det her lovforslag

er et rigtig fint og godt lovforslag det handler om at hjælpe virksomheder i gang det støtter vi men vi er også nødt til at få en diskussion om hvordan vi holder på dem når de er

det her så støtte i form af at nogle

men vi havde hellere set

vi havde fået en generel sænkning af aktiebeskatningen i danmark som er meget meget høj på marginalen to og fyrre

og i øvrigt en forenkling af hele kapitalbeskatningen som jo er ekstremt indviklet jeg tror

den lovgivning vi har på området fuldstændig det er en ekstremt kompliceret lovgivning

også meget høje derfor må man jo sno sig for at få gjort

man så kunne bøje sine principper her men men det er altså

fradrag end at holde fast på at man ikke vil støtte noget

at der er et flertal i i folketinget som ønsker at sænke kapitalbeskatningen i danmark herunder aktiebeskatningen

også gøre skattesystemet for kapitalbeskatning mindre komplekst står vi jo tilbage med det valg at for at gøre det mere attraktivt at investere

må man sno sig og så må man tage sådan nogle tiltag her i i brug i den bedste af alle verdener

havde vi sænket

vi blev nødt til at sige

hele var ulighedsskabende i et omfang som vi

parti der insisterer på at entreprenører skal

tænk nu hvis det rent faktisk er godt for samfundet at give gode muligheder for iværksætterfirmaer også selv om man måske ikke ligesom vi har lagt op til skal sørge for at dem der så får de her lukrative vilkår

det skal være helt op til en million man får fradraget

vi også sikre at det fremmer det bedste i samfundet og de agendaer som vi mener er væsentlige ud over bare økonomisk gevinst og der er det sociale og det bæredygtige væsentligt for os vi sagde nej tak til at være med og vi kommer også til at sige nej tak her

lagde os i det beslutningsforslag som vi kom med

tusind og seksten på baggrund af vores iværksætterpakke

på den svenske model og vi kiggede også lidt til england og der er vi altså nede i omegnen af måske fem og tyve medarbejdere halvtreds medarbejdere og måske virksomheder

det samfundsmæssigt er meget bedre at gøre som her

den her statsstøtte medmindre vi havde lavet en grøn eller social bestemmelse

havde som krav for at de her virksomheder skulle få støtten

får rettet ret meget i den aftale der er indgået men vi vil da virkelig give os i kast med om man kunne

sige ja til delelementer jeg tror dog ikke at det bliver tilfældet netop fordi virksomhederne er så store

fradraget altså den beløbssats der skulle være

komme med en social profil uden at komme med en grøn profil

den forståelse af at iværksætteri i sig selv er gavnligt for samfundet også selv om vi ikke får en grøn agenda

opmærksomhed og og velvillighed i salen i forhold til

mulighed for at sætte de her præcise grænser for hvor store

og dermed også give personer der i vores øjne måske har alt hvad de skal bruge lov til at

skattefradrag hvor vi hellere ville give det til nogle andre i samfundet medmindre investeringerne altså havde en klar social eller grøn profil så kort sagt

meget spændende vi kommer til at sige nej tak til

at kalde virksomheder med to hundrede og halvtreds

eller en omsætning på tre hundrede og halvfjerds million kroner for en lille startup

friske iværksættere

mellemstore virksomheder i forhold til eus definitioner

vil styrke iværksætterkulturen

hen at vi i fællesskab skal prøve at blive enige om

det er blevet noget der er smart og ingen kan rigtig være imod det

alle folketingets partier kunne sige vi ønsker da at

man sige det brede samfund helt sikkert inden jeg blev valgt til folketinget arbejdede jeg på aalborg universitets iværksætterkultur hvor vi faktisk prøvede

sige til de studerende i behøver ikke at komme ud og blive lønmodtagere det er

det kan være svært at komme ud over rampen der er en masse jura der er kapital der måske mangler og så videre

jo grobund for en masse fantastiske både opfindelser patenter nye ideer og så videre så jeg har selv arbejdet med det vi har intet imod det tværtimod

ret og rimelighed i det

penge på fradrag

eller halvdelen af op til ottehundredetusind

enig med dfs ordfører er jo bare en skattelettelse til folk der har råd til at sætte

eller to hundrede og halvtreds

går jeg synes det er lige lovlig næsvist at kalde det

iværksætterinitiativ

som enhedslistens ordfører vi kan ikke se om det her

tror jeg heller ikke ministeren faktisk vil lægge hovedet på blokken

manglende provenu på to hundrede million kr både når man tager den lille model

uenige om hvad der er ret og rimelighed

er helt fair jeg har ikke noget problem med at for

herre joachim b olsen ønsker skattelettelser og fradrag og hvad ved jeg

alle mulige områder men

kalde det noget som alle godt kan lide nemlig iværksætteri når det

kan være alt mulig andet også og når det er noget som der tydeligvis på ingen måde er regnet ordentligt på der er ikke nogen håndbremse i det det her kan komme til

for de penge

sylespids præcision have understøttet rigtige iværksættere

eller to hundrede og halvtreds ansatte men de har virkelig startet noget op fra bunden som vil skabe en masse

er måske helt nytænkende og så videre det tror jeg faktisk

et røgslør jeg synes ikke det er ordentligt

fradrag og dermed en skattelettelse til folk der gerne vil investere i virksomheder der

rigtig gode tiltag og investorfradraget her

er bestemt ikke nogen undtagelse i det konservative folkeparti

det skal være mere attraktivt at investere i danske virksomheder vi har tidligere foreslået en markant sænkelse af kapitalbeskatningen og

ikke rigtig været appetit på her i folketinget men det betyder selvfølgelig at vi bare sidder på hænderne

har brug for kapital og danskerne har faktisk

kroner stående på kontoen til omkring nul procent i rente og det er penge som vi i højere grad ønsker at få ud at arbejde for dansk erhvervsliv og danske virksomheder så de kan få styrket deres egenkapital og

ressourcer til at investere og til at øge produktiviteten og til at skabe vækst i vores erhvervsliv med investorfradraget og lovforslaget som vi behandler her gør vi det mere attraktivt at investere i små og mellemstore unoterede selskaber enten direkte i virksomheden eller gennem en ny særlig type alternative investeringsfonde som tillige indføres med det her lovforslag det konservative folkeparti er meget positive over for lovforslaget fordi vi styrker danske iværksættere

muligheder for at skaffe kapital til vækst

også arbejde videre for at få sænket kapitalbeskatningen mere generelt fordi det gør virksomhederne og dermed også danmark rigere men

om investorfradrag for investering i unoterede selskaber er et rigtig rigtig godt skridt

som vi er glade for

skaffet investeringer særligt til iværksættere og små og mellemstore virksomheder der er rigtig mange der oplever at bankerne ikke er villige til at låne et mindre eller større millionbeløb til at en virksomhed kan komme i gang og til at en virksomhed kan vokse rigtig mange oplever at man skal kunne stille med garanti altså have nogle bygninger man kan stille pant i og rigtig mange har ikke

fordi de lige er startet op eller er ved at starte en virksomhed op hvor man ikke kan stille pant derfor kunne en mulighed for rigtig mange nye virksomheder være at nogle folk der har penge gik ind og var med til at investere i de virksomheder

gøre det mere gunstigt for danskerne at bruge nogle af deres sparepenge til at investere i virksomheder så de forhåbentlig kan vokse

til erstatning for nogle af dem vi taber på grund af konkurrencen med eksempelvis asien eller østeuropa vi tror på at det her forslag kan være med til at

flytte nogle af alle de mange penge danskerne har ud til investeringer til gavn for fællesskabet

faktisk et forslag der burde samle

i folketinget jeg vender lige tilbage til

blev rejst af andet enhedslisten og socialistisk folkeparti men inden vil

flertal der positivt har taget imod lovforslaget om indførelse af et investorfradrag det er ikke så overraskende

forslaget for det udmønter den del af aftalen som regeringen indgik med dansk folkeparti og det radikale venstre for et års tid siden nemlig i november

styrke investeringerne i i mindre og mellemstore virksomheder det sker ikke så tit at vi behandler forslag til helt nye skattelove

førstebehandlede vi et forslag til det der bliver et nyt ord i nudansk ordbog næste år nemlig en aktiesparekonto der behandlede

til en aktiesparekontolov og i dag handler det så om forslag til nyt investorfradrag ved en investorfradragslov begge forslag skal helt overordnet set styrke

i hvert fald intentionen danskeres interesse i at investere i aktier så flere danskere får en privatøkonomisk interesse i hvordan det går vores virksomheder og i øvrigt får

i vores samfund i den private sektor så det ikke kun er professionelle investorer der kan tjene penge på aktiemarkedet

tager sigte på en generel styrkelse af aktiekulturen og investering i børsnoterede virksomheder det er jo typisk i de største af vores selskaber

om et investorfradrag skal gøre det mere attraktivt at investere i unoterede aktier i små og mellemstore opstarts og vækstvirksomheder formålet med forslaget er som også flere har været inde på at styrke iværksætterkulturen i danmark og give unoterede virksomheder der befinder sig i en opstarts eller vækstfase

eksisteret i mange år og så siger man nu skal vi sætte turbo på

låne os nogle af pengene men de vil gøre det til en meget

er der nogen der vil investere i vores virksomhed er

få anden kapitalindsprøjtning end det man kan låne nede i banken og hvis man kan er det til høje renter nu giver vi så mulighed

lettere adgang til risikovillig kapital

vi ved jo at rigtig mange danskere har ganske mange penge sparet

til den dansker der investerer baggrunden er at de her virksomheder i dag har svært ved

svært ved at skaffe risikovillig kapital fordi de typisk ikke som store virksomheder har adgang til internationale investorer og kapital til verdensmarkedspriser virksomhederne vil vil derfor i det omfang det

begrænset for at afhjælpe

vil lempe beskatningen af de midler der investeres og vil gøre det mere attraktivt at investere i virksomhederne og dermed alt andet lige gøre det lettere for

tiltrække kapital

fysiske personer erhverver kapitalandele i små og mellemstore unoterede selskaber der befinder sig i en opstarts eller vækstfase indskuddet af kapital kan ske

indirekte investeringer skal ske gennem de nye investorfradragsfonde der samtidig foreslås indført investorfradraget giver personer der foretager direkte

i de omfattede virksomheder mulighed for at fradrage halvdelen af investeringerne op til

og tyve fra indkomståret og tre og tyve og frem fordobles det beløb så halvdelen af investeringerne op til ottehundredetusind

fradrages ved indirekte

gennem en investeringsfradragsfond vil halvdelen af investeringerne for

og femogtyvetusind kroner kunne fradrages i hvert af indkomstårene og nitten til

for de indirekte investeringer fordobles beløbene fra og med indkomståret to tusind og tre og tyve

være fradrag for halvdelen af investeringerne op til

men det skyldes jo de midler vi har haft til rådighed

få en skatteværdi på tredive procent i en gennemsnitskommune det vil sige

ungefær tredive procent af investeringen får man

at betale tredive procent af risikoen bliver

altså afhjulpet netop for at tilskynde til investeringer i de

forhåbning som skatteminister og det er også min forventning at investorfradraget vil til at sikre at vi får en stærkere iværksætterkultur i danmark og at opstarts og vækstvirksomheder vil kunne tiltrække den kapital der er nødvendig for at realisere deres vækstpotentiale

og sfs side jeg vil gerne svare på alle de spørgsmål udvalget måtte have i en grundig udvalgsbehandling

opfundet i danmark det er noget der har eksisteret i en periode i

muligheden for at tiltrække kapital til de her små og mellemstore virksomheder det vi laver i danmark er jo

nær så ambitiøst som det man har i sverige

det er et fornuftigt forslag og der ligger jo vil

række værnsregler heri som begrænser muligheden for

kan aftale investeringer og lave skatteplanlægning og andet jeg skal også skynde mig at sige

at nogen vil misbruge den men men jeg synes nu at vi har fundet en fornuftig balance

radikale venstre om at sikre at vi har nogle fornuftige værnsregler derfor mener jeg at er fundet et fornuftigt balancepunkt men

bliver udfordret i en kommende

skal man kun holde på aktierne i tre år så kan man sælge dem og så kan man

hvor det er sådan at i regeringens oprindelige udspil

kunne investorfradraget maksimalt give en skattegevinst på tredstusind

kroner større og alligevel forventede man også i det oprindelige udspil at provenutabet ville være på to hundrede million

selv om den potentielle gevinst er vokset med

det forventede provenutab altså de penge man mister uændret fra finansministeriets side der

skal vi ikke have en evaluering af det her altså vil ministeren som minimum indsætte en evaluering efter en år to år tre år gerne alle år for at se hvordan det her udvikler sig og hvad vil ministeren gøre hvis det viser sig at at man går igennem loftet på de to hundrede million

når vi kan se hvordan det her fradrag ender med at blive brugt

brugt på det her eller kan man godt gå over det loft om

de andre økonomiske ministerier

beregner sig frem til hvad provenutabet er det gør de efter anerkendte beregningsmetoder og dem kan man

manipuleret med den måde man regner på og det er så det resultat det giver

ikke give den her i dag på på det spørgsmål herre rune lund stiller om de forskellige måder

beregne provenutabet på men lad os da dykke ned i i udvalgsbehandlingen så

noget efter en år der har det svært ved at slå igennem men hvis et flertal ønsker det

for at sige vi har nogle ting her der er vedtaget for nogle år siden og vi vil godt spørge ministeren hvordan det bliver administreret i praksis

det her forslag jeg vil gerne have at det det fører til er at små og mellemstore virksomheder der ikke kan få risikovillig kapital

har lavet en udvidelse af det her i forhold til det oprindelige udspil og så siger man at det koster det samme og hvis det så viser sig når årsregnskabet kommer

set afsat for få penge til det her og så

hul i kassen som skal dækkes ind på andre måder det er et problem det er derfor at jeg spørger ind til det det andet

er to personer som kender hinanden og hver har et selskab kan jo investere i hinandens virksomheder og få fradraget så siger ministeren at det må man ikke det står der i loven ja men hvordan kontrollerer man lige det altså det her

i skattekontrollen for at kontrollere at der ikke bliver snydt med det her og frem for at lave nye lovændringer som giver nye skattehuller og muligheder for snyd var det så ikke klogere at lade være med at gøre det og så prioritere skattemedarbejdernes tid til områder hvor der i forvejen

har enhver regering hvis det var en anden end den vi har nu nogle ønsker til ting

det er jo på de her områder hvor du skal indberette et fradrag og skrive ind på din selvangivelse at det jo er ret let at overvåge

en oversigt over hvilke fradrag

taget i to tusind og sytten for befordring hvilke fradrag

enhver tid siddende skatteminister vil tage en drøftelse med aftalekredsen om hvad man så

fradrag af halvdelen hvorfor ikke femten procent af hele investeringen det giver det samme

jo tallene her bare for at gøre det lidt kompliceret men kunne

både anden og tredjebehandle forslaget så jeg vil lige gå hjem og kigge

egentlig nu er at vi sidste år nåede frem til det vi nåede frem til og jeg tror at noget af det handler om i hvilket omfang man kunne lægge sig op ad den

men jeg har desværre ikke her fra folketingets talerstol et godt svar på det i øvrigt udmærkede spørgsmål herre dennis flydtkjær stiller så så

hvad det gode svar er frem mod anden og tredjebehandlingen

forhandlingen er åbnet jeg giver indledningsvis ordet til herre jesper petersen som ordfører for socialdemokratiet

skal udmønte den aftale der er lavet om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter som den så malerisk hedder fra august to tusind og atten der er tredive initiativer i

syv afgifter kan helt fjernes tolv

en afgiftslettelse på en række punkter

altså også en værdi på tres million kroner for virksomhederne i form af en mindskelse af de administrative byrder der jo er forbundet med at opkræve de her

nogle andre også væsentlige tiltag handler om emballageafgiften på pantbelagt emballage

nogle erhvervspolitiske forbedringer på

finde nogle af de her afgifter som i mange tilfælde er bedagede nogle af dem fremstår også i dag som

har fortalt så fint jeg tror også at man lavede en lille happening ud af det da aftalen var lavet om bamseafgiften hvor og lod sig fotografere

en vægtafgift på godt tres kroner om året

at der stadig er en afgift på nogle varer det er forbudt at sælge eller ingredienser det er forbudt at putte i foderstof der er god grund til at lave den her sanering og det er jo egentlig heller ikke så politisk endda man har bedt det her saneringsudvalg

om at finde frem til til nogle fornuftige måder

længe støttet at man lavede den øvelse

regeringen gjorde det vi var ikke inviteret med

aftalen om det og må jo så forholde os til lovforslaget her herunder forholde os

til finansieringen og jeg vil sige

den havde vi jo nok ønsket at man havde fundet frem til på en anden måde faktisk har vi været kritiske over for flere af de ting der ligger i finansieringen

må så også acceptere den

hvor fokus i den her del af aftalen er at vi skulle have fjernet eller saneret nogle af de regler og afgifter som ikke rigtig giver så meget mening eller

vi har jo tidligere gjort op med en del af dem som vi også har lovbehandlet

afgift på gassen i engangslightere afgift på

en vægtafgift på godkendte traktorer på en og tres kroner og fem og firs øre

får ind i provenu vi fjerner afgiften på visse

som indtages oralt er ulovligt

men der var en bundgrænse for gevinster på

siden nitten seks og halvtreds og den bliver hævet nu til syv hundrede og

ude over den problemstilling som man har haft med

ølmodererationsordningen forbedres

være fremtidens carlsberg eller hvad det nu kan blive til

vi understøtter de små virksomheder som og blive store

emballageafgiften på varer der også er pant på der fjerner vi emballageafgiften det jo en form for dobbeltregulering vi har jo et fremragende pantsystem i danmark hvor rigtig mange flasker og dåser bliver genanvendt og derfor er

også at have en emballageafgift

uden afgift det er altså en smule svært at forklare folk hen over sommeren hvorfor der er den afgiftsskelnen

fornuftigt grundlæggende kan man sige at

få den lavet om og få den fjernet og det gør vi så

foreslås ophævet det er sådan at eu faktisk

at man bruger dem i foderstoffer

at opretholde en afgift på noget som faktisk er forbudt af eu

alt i alt er lovforslaget bestående af to og tyve forskellige elementer og jeg har kun nævnt nogle af dem her men

en runde to med et saneringsudvalg eller hvordan man nu griber det an

stadig væk det er svært at forklare danskerne hvorfor vi har afgift på luften

en hjort eller hvad det nu kan være det virker bare op ad bakke

meget lavpraktisk udfordring også med afgift på

pølsebakker hvis man har fundet nogen der er meget miljøvenlige

materiale som måske bliver smidt ude i naturen roskilde festivalen har for eksempel

kunne håndtere det så det var hensigtsmæssigt

eventuelt ved et saneringsudvalg eller på anden måde

svære at forklare jeg synes nok

glad for at stå her i dag med et lovforslag som

tredive gode konkrete saneringsinitiativer som har til formål

som den tidligere ordfører også nævnte allerede gjort op med nøddeafgiften og teafgiften og her kommer vi så igen i gang med at prøve at gøre noget ved det

tredive forskellige afgifter som vi gør noget ved her

ordførere har været inde på emballageafgiften som jeg

vi har fortsat pant på emballage på flasker

isafgiftsloven og det er også en af dem som jeg er utrolig glad for at vi gør noget ved jeg har sammen med

at skulle sælge ismiksmasse det er simpelt hen sådan i dag

at dem der sælger massen skal spørge den

har stående i restauranten og derefter skal de kontakte producenten af

og få dem til at forklare hvor meget softice der kommer ud af en liter softicemasse det kan godt tage lidt tid før procenten forstår hvorfor han skal komme

sådanne oplysninger og når de så endelig får

den her afgift det er utrolig kompliceret vi har desværre ikke penge til helt at fjerne isafgiften men vi giver dem muligheden for i stedet for at vælge en generel beregningsformel

ikke skal have det her kæmpe administrative bøvl med at

det tror jeg kan være en rigtig stor hjælp en anden afgift som vi kommer til at gøre noget ved og det er med baggrund i det saneringsudvalg som regeringen nedsatte

efter valget to tusind og femten er tinglysningsafgiften

hvor der har været forskellige satser for panter på forskellige steder

erhvervet sparer et betydeligt beløb i administrative byrder så vi synes alt i alt

en måde hvorpå venstre er med til at indfri vores løfte om at gøre det mere enkelt at være virksomhed i danmark og gøre op med nogle af de gakkede afgifter

afgift på kaffeerstatninger og kaffetilsætning vaffelafgiften nogle af de

afgifter som er blevet nævnt af andre ordførere heroppefra i dag det er fint for os at fjerne dem de giver ikke mange penge og de virker heller ikke intuitivt

særlig meningsfulde til gengæld

vi ikke se at det skulle være klogt at fjerne for eksempel afgiften på pantbelagt emballage det forurener jo så hvorfor gøre det billigere vi mener fra enhedslistens side at det desuden er

og vækstfremmere anvendt i foderstoffer

og venter på svar på dem før vi kan forholde os

vedrører det da det jo er helt afgørende for os at en afgiftslempelse ikke fører til et større forbrug af antibiotika i for eksempel vores svineproduktion grunden til at

kunne tro at det kunne føre til det er jo at

af de afgiftspligtige stoffer

at anvende som tilsætningsstof til foderstoffer det var også det herre dennis flydtkjær var inde på de stoffer der anvendes i dag bruges udelukkende for at forebygge eller bekæmpe sygdom og afgiftspålægges derfor ikke

men en del af problemet i landbruget er

at man giver dyrene utrolig meget antibiotika forebyggende i sygdomsbekæmpelse og der må man jo så sige at hvis afgifterne bliver lavere

alt andet lige være sådan at man får et incitament til at bruge mere og ikke mindre antibiotika så det kommer vi altså til

udvalgsbehandlingen så i og med at der er en masse

afgifter der bliver fjernet som vi sagtens kan se meningen i men der også er problemet med afgiften

afgiftsfritagelsen vedrørende antibiotika som

at fjerne en lang række gakkede

og en masse administration ude i den virkelige verden

det synes vi er rigtig rigtig

fornuftigt de her afgifter som

opbakningen

bliver simpelt hen for fjollet og skattesystemet kommer til at virke unødigt nidkært så det er godt der bliver ryddet op

det kan vi naturligvis bakke fuldstændig op

det så godt ud når vi i alternativet er er meget opmærksomme

at bruge grønne afgifter til at fremme en grøn dagsorden skal vi godt nok også være skarpe på

lige sagde før til skattesystemet så vi ikke har nogen afgifter

derfor ender vi garanteret at sige ja selv om vi har de samme udfordringer som enhedslistens ordfører

vækstfremmere og så emballageafgiften det må vi få spurgt ind til i udvalgsbehandlingen men generelt hvis vi ikke kan få enighed om

vi vil i hvert fald rigtig gerne til at sanere de bøvlede afgifter som der ikke er behov for det har vi også en pligt til når vi faktisk er villige til at bruge både moms og grønne afgifter generelt fra alternativets side

der er jo en lang række forskellige

de er for og imod andre dele i radikale

da vi er med i forskellige aftaler med regeringen og dansk folkeparti om om netop de initiativer der er her jeg vil ikke stå og liste dem alle sammen op men

det første er at vi gerne vil rose regeringen og skatteministeriet for at indsamle en masse borgerhenvendelser om bøvl og uhensigtsmæssigheder i forskellig skattelovgivning og så samle det sammen og også nedsætte et udvalg sammen med dansk erhvervsliv og finde frem til en lang række initiativer hvor man jo når man ser det må sige

det virker helt underligt og helt på månen at vi overhovedet har sådan en lovgivning blandt andet har vi skatter som beskatter noget der ikke eksisterer mere det er jo helt logisk at få lavet skattelovgivningen om der er også nogle ting som kan lette administrationen af skatten ude hos virksomhederne og i skattevæsenet som også virker rigtig logiske at få kigget på det er vi rigtig glade for at deltage i og

en lang række love som har vist sig uhensigtsmæssige og bøvlede for både myndighederne og og virksomhederne så har vi haft et enkelt konkret ønske det var at se på det der hedder ølmoderationsordningen

måske nogle der tænker at det bliver lidt for lystigt her en tirsdag eftermiddag men det er fordi vi i radikale venstre gerne vil fremme små og mellemstore fødevare og spiritus ølproducenter rundtomkring i vores landdistrikter vi mener at man

rigtig mange steder rundtomkring i landet vil kunne skabe rigtig mange nye arbejdspladser ved at lave lovgivningen også skattelovgivningen om sådan at det bliver nemmere at være en mindre producent ølmoderationsordningen er en mindre ordning der rammer små ølproducenter

en kæmpe revolution i arbejdspladser i landdistrikterne men det er en hjælpende hånd for de rigtig rigtig mange små mikrobryggerier der er rundtomkring dem er vi glade for at kunne give en hjælpende hånd med det her mindre initiativ med de ord kan vi

afgifter skal tjene et formål de skal være proportionale og rimelige i forhold til det det vi ønsker at fremme om det er grøn omstilling eller sundhed eller

er ulovlige og det skal selvfølgelig

jo altså ikke enige så tit at for at kunne opretholde tilliden og opbakningen til et afgiftssystem hvor vi synes

skal vi selvfølgelig ikke have et afgiftssystem der pålægger unødvendige byrder i forhold til det provenu der kommer ind

nemlig ophør af afgifter på antibiotika og vækstfremmere i foderstoffer og det mangler vi fra sfs

hvordan hænger sammen før vi endelig kan sige at vi støtter lovforslaget men vi vil gerne såfremt

fremmer nogen af de ting vi gerne vil have

lovforslaget her er afgifter men man kunne måske

er der mange af de afgifter som vi nu

er historisk betingede i dag

er en lettelsens dag i hvert fald for byrdebamsen teddy han har længe været tynget af afgifter men nu forhøjer vi bundgrænsen for spilafgift på varegevinster hvilket i praksis betyder at bamseafgiften bliver fjernet og jeg skulle hilse fra byrdebamsen teddy og takke regeringspartierne dansk folkeparti og det radikale venstre for at det kunne lykkes

nærværende lovforslag indeholder i alt

vi fjerner bøvlede og gakkede afgifter til stor glæde for erhvervslivet initiativerne vurderes samlet at lette

glade for at vi med lovforslaget her tager endnu et livtag med nogle af de gakkede afgifter vi har i danmark jeg vil gerne kvittere

til pakken og dermed gjort det muligt at lempe og fjerne tredive afgifter

det gavner dansk erhvervsliv og dermed gør det også danmark rigere det styrker konkurrenceevnen og det sikrer også at virksomhederne

på indberetninger på bøvl og på bureaukrati

afgifter der blev indgået den treogtyvende august i år mellem regeringen dansk folkeparti

en del af de lovforslag vi

udmønter jo den udmærkede aftale der blev indgået der sidste år i november oprydningen i bøvlede og byrdefulde afgifter har været og vil fortsat være en prioriteret opgave for mig som skatteminister og for regeringen det er en vigtig opgave af en række grunde jeg skal bare

nævne de tre vigtigste

med lovforslaget her reglerne enklere dermed bliver skattesystemet også lidt mindre kompliceret

letter vi administrative byrder for erhvervslivet så virksomhederne kan bruge deres energi og ressourcer på andre og bedre ting for

at skabe værdi for samfundet

er en del af forslagene der ikke medfører særlig store administrative lettelser men de regler der her foreslås ændret har været til irritation for mange virksomheder det har været bøvlede afgifter

nogle irritationsbyrder forekommer

synes er ulogiske urimelige eller decideret uforståelige det må man sige

mange år for det tredje er opgaven også vigtig fordi den medfører økonomiske lettelser for virksomheder og borgere og det er

det her lovforslag vil gøre

at vi nu får ryddet op i de gakkede afgifter som vi af historiske årsager har haft igennem årene og som det er svært

fagligt sagligt eller med sund fornuft uanset om man ser det fra et borger virksomheds eller skatteforvaltningssynspunkt den nye afgiftssaneringspakke har til formål at gennemføre tredive initiativer som en række ordførere inde på og initiativerne skal som sagt bidrage til oprydning i og forenkling

der er i dag en række afgifter hvor hensynet til statens indtægter helt klart ikke står mål med de administrative byrder

derfor er det vigtigt for mig som skatteminister at vi får indrettet afgifterne klogere og på en måde som administrativt er så hensigtsmæssig som det nu er muligt

af de tredive forslag så jeg vil ikke komme nærmere ind på vil bare nævne et enkelt af dem som som jeg selv har

det handler om at vi afskaffer vægtafgiften for godkendte traktorer

at nu havde han i så mange år modtaget den her opkrævning og

skal betale et så begrænset beløb og der må man sige at det ærlige svar er det kan ikke betale sig

og det ville heller ikke give ret mange penge i statskassen eller man kan vælge

kvittere for vi rydder op i nogle af de gakkede afgifter

som det er muligt og det skal ikke medføre

unødige byrder for hverken virksomheder eller for skatteforvaltning så med den her

anden i rækken gennemfører vi størstedelen af saneringsudvalgets arbejdes jeg også det er passende her i dag at kvittere for det store arbejde som de brancheorganisationer der har siddet i saneringsudvalget har

stort omfang er blevet gennemført til glæde for alle og til skade for

statskassen som har lidt et meget begrænset provenutab samfundsøkonomisk giver det her god mening fordi vi nu forenkler og reducerer virksomhedernes administrative byrder med fem og halvtreds million

forslag som det tyder på nyder

regnskabsdirektiv og ændringsdirektivet så vi får sikret at kravene fremstår tydeligt og klart for

så er der implementeringen af virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar i årsregnskabsloven også her har det vist sig at der er et behov for at præcisere reglerne

åbenbart ikke været tilstrækkelig tydeligt i

sin politik for samfundsansvar derudover har det også vist sig at den danske fortolkning af følg eller forklar princippet ikke har været tydelig for så vidt angår kravene om at en virksomhed skal give en forklaring i de tilfælde hvor virksomhederne har fravalgt at have en politik for samfundsansvar på et eller flere af de nærmere angivne

som følge af lovforslaget skal virksomheden så komme med en klar begrundelse og redegørelse for at fravælge at den ikke har en politik på området ændringsdirektivet giver

medlemslandene mulighed for at tillade at en virksomhed kan

hvis offentliggørelsen her vil volde betydelig skade for virksomheden og det er forståeligt i nogle sager ingen tvivl om det men vi skal også sikre os

brugt til at omgå at redegøre for virksomhedens samfundsansvar

jeg noteret mig at globalt fokus og to og halvfems gruppen har nogle ønsker om yderligere tiltag og krav vedrørende virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar

nugældende regler og så de præciseringer vi laver med

jeg har noteret mig at der sker positive tiltag på området også i andre eu lande og det vil også være relevant at vi her i danmark ser på andre landes tiltag og tager en debat og vurdering af det herhjemme så vi ikke halter efter de andre så er der et element i lovforslaget her der handler om revisorloven en revisor er jo ligesom offentlighedens tillidsrepræsentant i den forstand at

udføre den her samfundsopgave skal en revisor selvfølgelig være veluddannet og løbende efteruddannet så de faglige kvalifikationer er i top

det også positivt med de stramninger der lægges op til i det her lovforslag så vi sikrer os at revisorer er kvalificerede til at udføre opgaven

have mere end en anvendelsesmulighed der er en primær anvendelse der er god og fornuftig som danske virksomheder selvfølgelig skal skal sælge og eksportere alt hvad

også andre anvendelsesmuligheder for eksempel i hænderne på en diktator eller en tyran et eller andet sted i verden

bruges til at overvåge befolkninger og det kan bruges til at undertrykke befolkningsgrupper

som et frit demokratisk samfund som vi er her i danmark skal

vedvarende se på hvordan vi kan forhindre at danske virksomheder bliver involveret i levering af

produkter til forkerte kunder

støtte den styrkelse af eksportkontrollen der sker her omkring

erhvervsministeren nemlig fastsætte regler om at visse ansøgninger om eksport af dual use produkter skal vedlægges

en erklæring hvor virksomhedens ledelse skriver under på at ansøgningen har været behandlet og er godkendt på ledelsesniveau

så vi sikrer at de rette procedurer bliver anvendt jeg vil også godt understrege

være foregangsland vi skal sørge for at

vi får taget nogle tiltag i

og så sidder danske virksomheder tilbage og har overholdt alle retningslinjer

andre begynde at udkonkurrere dem på verdensmarkedet

så vi sikrer at der ikke sker undertrykkelse rundtomkring i verden samlet set

initiativer det var så også relativt nemt i den her sag da det jo ikke er verdens største lov

har med at gøre men det skal jo ikke hindre

at sige at det lovforslag som regeringen har fremsat er et lovforslag som vi kan støtte det er jo rigtigt at vi

om at vi skal sikre en korrekt implementering af eus regnskabsdirektiv i forhold til årsregnskabsloven og revisorloven

efteruddannelse af revisorer med med de uddannelseskrav

sund fornuft at vi selvfølgelig får de ting præciseret

ændringer begge steder som herre thomas jensen også var inde på

er der måske et sted hvor der er lidt indhold i det her lovforslag det

i forhold til de typer af produkter som kan bruges til mere end én indsats for eksempel

til andre mere regelrette og rimelige initiativer

tidligere havde den debat hvis vi går godt et år tilbage

et firma i aalborg bae som havde produceret noget

er tale om havde fået en korrekt vurdering

at udstyret skal vurderes i de konkrete tilfælde der måtte komme

er den pågældende virksomhed så i mellemtiden lukket

forladt danmark hvorfor en hundrede og tres mennesker

komme med de nye ansøgninger men men skulle der komme andre ansøgninger

også sikrer at der kommer en udvidet bemyndigelse blandt andet i forhold til at man siger at det skal være sådan at der ligger en erklæring med en ansøgning men at

pågældende virksomhed har skrevet under på at de har været

den konkrete ansøgning på højt niveau

også det giver god mening at man stiller de her måske lidt firkantede men også ret rimelige og basale krav til de her typer af virksomheder som skulle kunne komme i den her situation på et eksportmarked

har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af eus regnskabsdirektiv og eus ændringsdirektiv og det kræver bestemmelsesændringer i henholdsvis årsregnskabsloven revisorloven og bemyndigelsesloven og det har betydning for ændringer i reglerne

virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar således at kravene fremstår klart og tydeligt

ved hvad man har at rette sig efter der er ændringer der sikrer at lovene på revisionsområdet tilpasses til nye internationale regnskabsstandarder det indeholder også en ændring af revisorloven som muliggør en mere fleksibel og målrettet efteruddannelse som kan tilpasses den enkelte revisors behov og der vil også blive indført flere

hvis man som revisor ikke overholder efteruddannelseskrav for det er selvfølgelig vigtigt at revisorerne er skarpe på seneste lovgivning således at revisionen kan give et

lovforslaget indeholder derudover en ændring af lov om anvendelse af visse af eus retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande og det drejer sig om at styrke eksportkontrollen ved eksport af såkaldt cyberovervågningsudstyr

der bliver kaldt dual use og det vi sikrer

at ledelsen fremover skal inddrages i ansøgning om tilladelse til eksport af sådant udstyr og det skulle skærpe ledelsens opmærksomhed på de kunder og lande som virksomhederne handler med så ledelsen har

i forbindelse med salg af sådanne produkter grundlæggende er det jo vigtigt at

vi har tillid til de regnskaber der bliver aflagt det er et vigtigt grundvilkår

så sikrer vi en ensartethed i forhold til vores nabolande og det giver forhåbentlig en endnu større klarhed og også ensartede konkurrencevilkår i forhold til hvad det er for nogle oplysninger virksomhederne skal beskrive i deres regnskaber det giver grundlæggende

over for lovforslaget der er dele af det vi lige skal have kigget lidt på i forbindelse med udvalgsbehandlingen men vi finder det positivt at man får præciseret nogle regler om

revisorefteruddannelse og ikke mindst

en beretning i forsvarsudvalget som følger yderligere op på på hensigten som altså

forhindre eksport af produkter til

for menneskerettighederne i de pågældende lande endelig er det positivt at man kigger lidt mere

nogle langt mere

her område som ville give en bedre og mere ensartet mulighed for

forskellige virksomheders performance på de her områder det er stadig væk svært at sammenligne de forskellige standarder

for lovforslaget men vil selvfølgelig kigge nærmere på det i forbindelse

samling af forskellige tiltag der er en række tekniske ændringer i forhold til implementering af eu lovgivning på regnskabsområdet af mere substantielle ændringer kan nævnes at virksomheder med forslaget får mulighed for at udelade visse oplysninger i deres redegørelse for samfundsansvar hvis offentliggørelsen af oplysninger er til skade for virksomheden i en verserende juridisk tvist eller forhandling det er regler som også findes i en række andre lande og det giver for os god mening at ændre på det med forslaget

skal de fem og firs største børsnoterede virksomheder ligeledes redegøre for deres mangfoldighedspolitik eller mangel på samme

skal ikke være nogen hemmelighed at det er vi ikke tilhængere af at virksomheder

men nu er det jo eu lovgivning

dansk lovgivning men det er efter vores opfattelse de områder hvor eu bør blande sig udenom herudover

indeholder forslaget også mindre ændringer af revisorloven og skærpelse af eksportkontrolloven skærpelse af

skal sikre at ledelsen inddrages og godkender hver enkelt eksportansøgning i forhold til

som potentielt kan anvendes til menneskerettighedskrænkelser samlet set

at lave lave så stringente regler og rammer jo men vi tænker at der er et strukturelt problem flere steder i samfundet så den er vi med på vi er også med på at

sikret de øvrige tiltag i lovforslaget de er blevet gået godt igennem men jeg vil hæfte mig ved dual use forbedringerne altså i forhold til hvad det er vi kan eksportere til udlandet på det område hvor det er teknologi

overvågning det ligger mig meget nært

vi var flere partier i folketinget der var tæt på og

dagsorden tidligere mange har uforvarende været

måske fordi vi troede systemerne var gode nok på daværende tidspunkt kontrollen var god nok men hvor

ender med at vi eksporterer systemer der kan bruges til noget godt og fornuftigt og udnytter dansk teknologi og

ikke er tilforladelige for et land som danmark der har så høje standarder for hvad vi vil levere

avisen information og bbc der havde den her dagsorden for jeg tror det er halvandet års tid siden

som hjalp os politikere med at få indsigt omvendt er det også svært at stå som politikere og faktisk kritisere den praksis vi havde herhjemme

løfter den moralske dagsorden så højt som vi gjorde der og kigger på hvad det

eksporterer til udlandet men det var nødvendigt for os i alternativet netop

vagt i gevær og jeg oplever også det her tiltag som en erkendelse af at det ikke har været godt nok indtil nu man kan gå endnu længere men det

vi altid komme synes bare vi skal glæde os over at man

forebygger at man kommer til at levere dual use systemer til stater der

eksportere til lande på en given liste hvor man har fundet ud af hvem man ikke vil eksportere

her til fordi man mener det er regimer der

at de faktisk bruger det til at undertrykke befolkningen det var

argumentere sig frem til præcis hvordan den liste skulle se ud da vi

hvordan skulle man gøre det

at hvis man vælger at eksportere til lande hvor der er regimer der bruger det til overvågning og

i hvert fald være skarpere end vi var sidst da vi sad på samrådene

den daværende minister simpelt

navigere i et felt hvor vi eksporterede til personer der er nogle af de oplysninger

regimer der var så åbenlyst tæt på at gøre noget ulovligt med de her systemer men hvor vi ikke havde handlet på det alligevel der tror

defensive og så måske give afkald på nogle eksportaftaler for at leve op til de menneskerettigheder som vi står vagt om herhjemme

nogle virksomheder så må lukke så håber håber vi at vi kan få aftaler på andre områder ved at holde made in denmark flaget højt og at vi ikke leverer våben og systemer og overvågning til regimer der udnytter det

til at man forbedrer sagerne på området man kunne overveje slet ikke at levere til regimer der har for vane at misbruge det men vi har ikke selv opfundet listen endnu til hvordan man skulle udelukke enkeltlande vi har talt om det men

ikke gentage alle de bemærkninger og gennemgange af

opmærksom på to områder som vi vil være særlig opmærksomme på fra radikal side det ene er som flere ordførere

hvor store er vores krav til danske virksomheder når det handler

menneskerettigheder i den værdikæde der ligger bag virksomhederne det er noget vi kommer til at diskutere tror jeg ad adskillige omgange i

et så højt ambitionsniveau som muligt men det er også et tema synes vi der egner sig virkelig godt til

hvis vi får de her ting igennem på europæisk niveau over for tredjelande og

også gå mindre ud over dansk konkurrenceevne hvis det er fælleseuropæiske beslutninger derfor kunne

lovbehandlingen her kunne få et tilsagn fra ministeren om at danmark ud over at gennemføre det

i den tid der kommer den samme kommentar kunne jeg næsten være fristet til

med eksport af dual use cyberovervågningsudstyr

lægger op til at regeringen skal stramme praksis i danmark og søge

få en mere restriktiv praksis på europæisk niveau som også regeringen har tilsluttet sig hvad vi var glade for

det her som en del af den implementering af den beretning vi er blevet enige om men

og hensigtsmæssig implementering af eus regnskabsdirektiv efter implementeringen af regnskabsdirektivet i to tusind og femten

opmærksom på at der ved den lejlighed er sket nogle mindre tekniske fejl på nogle punkter blandt andet på grund af at kommissionen var meget sen til at afklare nogle forskellige uklarheder for eksempel i forhold til forsigtighedsprincippet og indførelse af krav om mangfoldighedsredegørelser derudover foreslås det i lovforslaget

reglerne for redegørelser for samfundsansvar

ændres med det foreslåede bliver kravene beskrevet tydeligere for at undgå at virksomhederne

om hvad de skal oplyse det kan for eksempel være i forhold til

er ændringerne af eksportkontrolreglerne det er jo sådan at der er nogle produkter som man ikke bare kan eksportere frit til lande som vi ikke ønsker at understøtte for eksempel hvis produkterne kan bruges til fjendtlige handlinger mod danmark eller vores allierede eller på anden vis kan bruges til at krænke menneskerettigheder

cyberovervågningsudstyr fremover skal vedlægges en erklæring fra ledelsen for selskabet

at sikre at ledelsen i hvert fald positivt har taget stilling til ansøgningen og det synes jeg sådan set er fornuftigt derudover har jeg også forstået at regeringen vil arbejde

på området gennem eu og det hilser vi fra konservativ side også meget velkommen danske produkter skal selvfølgelig ikke være med

hverken ved forsæt eller uforvarende

er kommet om at det grundlæggende er ukontroversielt og rimelig sund fornuft hvad der her er lagt frem det gælder jo det meste af det regeringen lægger frem

i det de væsentligste elementer i lovforslaget er jo fem ting

eus regnskabsdirektiv og tilpasningen til internationale regnskabsregler så er der

justeringer i revisorloven og endelig indføres der et nyt krav i eksportkontrolreglerne

opdateret så vi har en korrekt implementering af eus direktiv

med udlandet og have en ens regnskabspraksis

spørgsmål om at beskrive reglerne tydeligere så virksomhederne

i tvivl om hvilke oplysninger de har pligt til at give

samtidig en mulighed for at man i visse situationer meget undtagelsesvis kan undlade at offentliggøre oplysninger hvis det kan volde betydelig skade for virksomheden i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister i forhold til mangfoldighed

vi at indføre en bestemmelse om virksomheders

for at skabe transparens om mangfoldigheden i ledelsens sammensætning det betyder ikke at man har pligt

at have en politik for mangfoldighed

skal man redegøre for den og hvis ikke man har

så skal man forklare baggrunden for at man ikke har

alliance og til dem som går meget op

tage den obligatoriske efteruddannelse som revisorer skal have så de hele tiden er opdateret

indeholder lovforslaget forslag om at ændre bemyndigelsesloven

regeringen foreslår at ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr fremover skal være vedlagt en ledelseserklæring hvor virksomhedens

så vi er sikre på at virksomhederne på

som bliver afleveret til myndighederne

hovedelementerne i lovforslaget ellers

er blevet fint gennemgået af

at lave den udvælgelse af lande stater som vi simpelt hen ikke vil eksportere eksempelvis dual

vi har drøftet det tidligere i erhvervsudvalget og som jeg også ytrede fra

virkelig svært at lave en liste der var ordentlig og ikke ikke udelukkede nogen som faktisk

forslag til lov om ændring af lov om almene boliger

lov om leje af almene boliger og lov om leje til fornyet udvalgsbehandling mellem anden og tredje behandling

så er der ikke mere at foretage i dette møde

næste møde afholdes i morgen onsdag den enogtyvende november to tusind og atten klokken tretten jeg henviser